beslutningsforslag nummer b seks og tyve

titler på de anmeldte sager vil fremgå af

den måde vi skruer taksterne sammen på i den kollektive trafik

de fleste har lagt mærke til at der i mange år har været det problem at

den her måde som taksterne var skruet sammen

besynderlige historier om at de betalte én pris for at køre den ene vej

en anden pris for at køre den anden vej og endnu værre der var nogle der kunne fortælle at de var nødt til at løse billet til en station endnu længere væk end den

det skreg jo til himlen af uduelighed og manglende logik på det her område derfor har der været bred enighed om at det var noget vi skulle

sådan at selveste rigsrevisionen faktisk pålagde os at få rettet op på den her ulogiske

har været på på det her område det satte vi os sammen om at gøre og det var

det synes jeg man skal kvittere for det er svære beslutninger

ændre på det her med taksterne for hvis

man skal gøre takstsystemerne

lidt urimelig gode forhold i lang tid

går ud over dem så det er en meget meget svær

at kigge på takst sjælland og nu har vi så efterfølgende kigget på takst vest som handler om

har vi så også fået landet en god løsning

der er nogle der kommer til at opleve prisstigninger der oplevede

nogle der oplevede lige lovlig voldsomme prisstigninger og faktisk var der nogle som

mange tusind kroner om året det synes vi alligevel var lidt for

har vores ihærdige og allestedsnærværende repræsentant fra enhedslisten herre henning hyllested gjort os opmærksom på det og bidt os i haserne og sagt

som jo er et flertal uden om regeringen som så sagde

femten million kroner om året til at afbøde konsekvensen

der skal være større retfærdighed skal være større logik i det her men det skal

der gør at at hele fundamentet for at få deres privatøkonomi til at hænge sammen

og stolt af som socialdemokratisk ordfører

med i det brede forlig uden om regeringen så lægges der også

med det her forslag at vi udmønter den aftale

en række strækninger vi fornyer udbuddet i

op til at lave et udbud på svendborgbanen

løsninger rundtomkring i landet det bakker vi op fra

det er fornuftigt og positivt der er måske dem der så vil sige

hvor i har meldt bastant ud i forhold til et stærkt dsb jo det har vi og det står vi ved en stærk melding

det handler jo lidt om at vi reagerede på at midt i at vi havde fået lavet den her brede aftale

skulle melde ud med en temmelig liberalistisk privatiseringsstrategi

man skulle sende s tog og alt muligt andet i udbud

set udgangspunktet for os derfor vil vi også gå til de forhandlinger der kommer her i efteråret med det afsæt at vi skal fastholde et stærkt og et stolt dsb som rygraden i den kollektive trafik men en aftale

og det skal have lov til at virke og så må vi kigge på

vel primært affødt af at man har så mange aktører i københavn og på sjælland som man har jeg

trafikselskab på sjælland

ikke gået man lavede på et tidspunkt sådan en overbygning et ekstra lag på lagkagen det er den så ikke blevet mere spiselig af har bare givet lidt ekstra bureaukrati men så beholdt alle direktørerne jo deres stillinger men det er så glædeligt at man nu

lige i plet der er nogle der oplever meget store prisstigninger og så er der nogle der

oplevet besparelser og dem hører vi jo sjældent fra herre rasmus prehn har også så glimrende været inde på

over de kommende år så så det er glædeligt og vi håber at det her

øvelsen oppe i nordjylland og det går efter sigende rigtig rigtig godt deroppe det er bare en skam at man ikke har kørt den helt til hobro men det er jo sådan et lille ønske som som jeg kunne have som lokal mand deroppe så man dækkede hele region nordjylland og ikke skar det nederste af

køge roskilde overdrager den til østbanen

det vestjyske med vltj banen

sagtens se yderligere strækninger

man kunne få et glimrende nærbanenet med tølløsebanen og odsherredsbanen og så eventuelt hægte kalundborg på så det er noget der giver mulighed for

i forhold til at styrke dsb og herre rasmus prehn var lige inde på

herre rasmus prehn for de udtalelser

kongressen for de kom jo tydeligvis fra

man sige en stor spiller på hovedlinjerne de linjer som vi sammen er i gang med at elektrificere og så tror jeg omvendt også

at blive udbudt hvor andre aktører så vil kunne byde ind og spille en rolle der

hvis man kan finde det rigtige miks det vil være til gavn for den kollektive trafik

den mulighed der åbner op for at vltj kan begynde at køre på nogle af arrivas strækninger der ligger jo et rigtig interessant synes jeg

høringssvar fra dansk industri

deres medlemsorganisationer

man begynder at gøre indhug i arrivas strækninger

det sværere at koordinere indsatsen og man mister og også de der stordriftsfordele

det rigtig sund fornuft så på den ene side

ud til det yderste af danmark

som sådan vi går ind og er nogle slemme mennesker over for det her bliver jo udbudt og

det er arriva der vinder det udbud

den kommende aktør vil få en lille smule mindre kørsel i det vestjyske men til gengæld kommer svendborgbanen og andre linjer

der er jo tale om præciseringer og justeringer og det gør at priserne i det

taksthierarki og standardprodukterne harmoniseres på logisk vis som andre ordførere har redegjort for var det nogle rigtig ulogiske og uigennemskuelige takster vi havde ikke mindst på sjælland men også nogle steder i vestdanmark og det har vi jo haft et rigtig godt samarbejde på tværs af partier om at få ryddet op i og et godt samarbejde med de pågældende trafikselskaber og det vil jeg gerne kvittere for og sige tak for

i kraft af den her lovændring så har der også været nævnt at der har været nogle ret voldsomme virkninger for et antal passagerer og dem har vi jo

vil godt kvittere for enhedslistens indsats i den forbindelse og vi bakker op om om det der nu ligger jeg synes det er en rigtig fornuftig løsning der ligger og selv om pengene er skaffet i bedre og billigere

anden del er at der bliver hjemmel til at ministeren kan overdrage statens ansvar for trafikkøb på strækningen mellem køge og roskilde til region sjælland og på strækningen mellem skjern og holstebro til region midtjylland og

vi ser på sjælland at der kan blive en rigtig god

sammenhængende togdrift ud af det her

vi noterer os at regionen er interesseret i

den opgave på tilsvarende vis ovre i det nordvestjyske

strækningen mellem skjern og holstebro når nu man ændrer trafikmønsteret i hele landsdelen for det er jo det der sker med den aftale

så det er ganske naturligt og personligt har jeg en stærk forkærlighed for vltj det er jo helt fantastisk at køre med den jernbane ud over klitterne og op mod til thyborøn specielt for os der elsker tørfisk så

bliver styrket vi indgik jo som det også er nævnt en aftale i juni to tusind og sytten om udbud af den midt og vestjyske togdrift

sammen med svendborgbanen og det var jo en bred aftale så jeg må nok sige at jeg fik kaffen galt i halsen da socialdemokratiet forud for deres kongres pludselig meddelte at udbud af togdrift var det værste der fandtes det skulle simpelt hen rulles tilbage måtte man forstå vi skulle tilbage til en tid hvor dsb havde totalt monopol og

omgang at høre på af et parti der lige havde indgået en aftale

andre jeg er glad for

rasmus prehn her har blødt lidt op på det

jeg synes det er fint med et stærkt dsb der er masser af dygtige medarbejdere men jeg vil hellere have et konkurrencedygtigt dsb og det er jo lige præcis det vi er ved at få

melding var der også en idé om at nu skulle man sammenlægge dsb og banedanmark altså to kæmpestore organisationer skulle lægges sammen igen måtte man forstå

mange år siden blev adskilt det vil jeg

element dér men med den lille kurre på tråden

at vi kan føre den aftale ud i livet vi

disse ord skal jeg meddele at venstre støtter lovforslaget og jeg skulle også hilse fra liberal alliance

takstsystemerne i den kollektive trafik

umulige at gennemskue for de rejsende og uden logisk

især med indførelsen af rejsekortet gik det faktisk helt galt skønt netop rejsekortet gav muligheden for at få et enkelt ensartet og overskueligt billetsystem problemet var

det ideelle ville efter vores mening være at samle det hele køreplaner og takster ét sted og det gav rejsekortet netop en historisk mulighed for at gøre

skulle afgive magt og kompetence at man skulle opgive sit lille kongerige eller i hvert fald dele af det

man forsøgte så også at få rejsekortet til at gabe over alle de mange forskellige takstsystemer og det var det jo slet ikke gearet til tværtimod det var skabt til enkle ensartede

det londonske oystercard så endnu en historisk mulighed for at styrke den kollektive trafik herhjemme

blev forpasset så kan man spørge

måske men ved gennemlæsning kommer jeg alligevel noget i tvivl og det er jo

handler om og som trafikselskaber og togoperatører fortsat ikke vil give fra sig derfor fører lovforslaget

indretninger i takst sjælland

deler man takstkompetencen mellem operatørerne som så skal blive enige om takster og systemer

skal der hele seks stykke under § seks til for at beskrive hvor takstkompetencen ligger fordi man her har valgt delvis at adskille takstkompetencen mellem trafikselskaber og operatører

jeg bemærker naturligvis at hvis der opstår uenighed mellem operatørerne om takstfastsættelsen er det jo så transportministeren der kan fastsætte taksterne

det kan der efter min mening snildt blive brug for når man vælger at opretholde konsensus i beslutningsprocessen det var det var jo faktisk det vi i enhedslisten syntes

skulle undgå ved at lægge både takst og køreplanskompetence ét sted i ét selskab eller i én

så jeg mener faktisk ikke at man med den her aftale for alvor imødekommer statsrevisorernes kritik men det må jo blive op til statsrevisorerne at kigge på

var imidlertid de ret voldsomme prisstigninger

for en hel del rejsende som begge systemer ville og vil føre med sig vi gjorde allerede under forhandlingerne om takst sjælland opmærksom på at det ikke var nødvendigt med de prisstigninger i og med at

faktisk på det tidspunkt rådede over et ganske anseligt beløb på fire hundrede og ni og tyve million kroner det et beløb som kunne have været anvendt til at imødegå de takststigninger der var indbygget i takst sjælland og senere i takst vest

tilsluttet sig aftalen men der var ikke rigtig nogen der reagerede på vores henvendelse til forligspartierne i hvert fald ikke i første omgang

en aftale med den daværende venstreregering uden om enhedslisten vi undrede os en del over at ingen var interesseret i at undgå de prisstigninger der var lagt op til i den kollektive trafik at man så senere så at sige har givet os ret i at prisstigningerne for en del rejsende var for voldsomme fremgår vel af

inde på og som jo afsætter tres million kroner over fire år til at imødegå takststigninger over fem procent jeg har nogle spørgsmål

mest til skriftlig besvarelse men det må ministeren ligesom prøve

det slås fast i § seks b stykke fem at taksterne for standardbilletter i gennemsnit ikke må stige mere end pris og lønudviklingen og i § seks b stykke otte

mulighed for nærmere at fastsætte regler om den gennemsnitlige stigning jeg skal lige spørge er det her et opgør med takststigningsloftet som vi kender det hvor der reguleres efter

parametre og som har betydet at taksterne i den kollektive trafik er steget mere end den almindelige pris og lønudviklingen tilsiger hvis det er det der er tilfældet så synes

i § seks c bemyndiges transportministeren til at

kunne ministeren løfte sløret for hvad man påtænker af regelændringer således at mulighederne for frirejse og rabat på øvrige rejser for de unge med ungdomskortet ikke forringes og så har vi jo lige her i går modtaget en orientering fra transportministeren om såkaldte forenklingstiltag i dsbs produktportefølje som det dog kan siges i forbindelse med ikrafttrædelsen af takst vest

det lange er at dsb udfaser en lang række rabatordninger

alt andet lige betyde takststigninger for de rejsende der har haft mulighed for at benytte sig af de nedsatte priser det synes jeg måske også taler lidt til det vi hele tiden har sagt

som kunde ikke kan gennemskue et takstsystem

positivt tiltag og det muliges kunst for jeg kan godt være enig med herre henning hyllested

en større samordning på det her område

er hvad der har været muligt og mange af de uforståeligheder i

bliver udlignet med det her forslag heldigvis har der også været fokus på at

voldsomme prisstigninger og

region sjælland og region midtjylland kan overtage overtage trafikkøberansvaret på nogle strækninger

hvis der ellers kan blive fuld enighed om vilkårene og det er regionernes eget ønske så det støtter vi naturligvis også

hertil vil jeg sige at rigsrevisionen og forbrugerne har kritiseret at taksterne i den kollektive trafik har været forskellige uden nogen ordentlig grund det skyldes at taksterne har været forskellige i de gamle amter og på tværs af trafikselskaber

det uigennemskueligt og urimeligt for borgerne fordi tilskud til offentlig trafik i praksis så bliver ulige fordelt derfor er radikale venstre meget glad for at få skabt ensartethed

taksterne og vi er med i de aftaler der ligger til grund for den lov vi behandler nu loven gør det også muligt at decentralisere nogle jernbaner rundtom i landet hvor regionerne gerne vil overtage driften det støtter vi i radikale venstre fordi vi mener at beslutninger helst skal ligge så tæt på borgeren som muligt derfor kan vi støtte

af det tidligere uigennemskuelige takstsystem det har derfor været en bunden opgave at gøre det tidligere takstsystem mere ensartet logisk og overskueligt det er trafikvirksomhederne der med hjemmel i trafikselskabsloven har kompetencen til at fastsætte taksterne sammen med transportordførerne lod den tidligere transport og bygningsminister det derfor være op til trafikvirksomhederne at komme frem til en fælles løsning der skulle gøre takstsystemet mere enkelt

i østdanmark er trafikvirksomhederne blevet enige om en reform takst sjælland trådte som bekendt i kraft den femtende januar to tusind og sytten i vestdanmark er de trafikale parter ved at lægge sidste hånd på en tilsvarende øvelse den forestående takst vest reform der ventes at træde i kraft

regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti alternativet radikale venstre og socialistisk folkeparti jeg ser frem til udvalgsbehandlingen i samme positive ånd

man kan faktisk med med god vilje synes jeg læse i bemærkningerne

vi alle sammen har lagt mærke til at bedst som man kommer gående cyklende

er et eksempel på et af de nye motoriserede køretøjer

på at komme frem og så viser det sig

vil jeg sige og det kan også være en rigtig god idé at man selv har fjernbetjeningen og ikke har overladt den til ham der lige syntes man skulle prøve det her skateboard

har man fra ministeriets side udvist rettidig omhu

nødt til at få tilpasset færdselsloven sådan

af de her motoriserede køretøjer fordi

opfattet som et stykke legetøj

nogen hjemmel i færdselsloven og der har man klogelig

skrevet ind i færdselsloven så det gælder ligesom

og det kan være fornuftigt nok vi har kigget på det

også kigget på høringssvarene og det er jo bare sådan at når vi arbejder med noget som færdselssikkerhed

skal vi være meget omhyggelige meget grundige og passe på at vi ikke får gjort et eller andet der gør at der lige pludselig er menneskeliv der kommer i fare vi skal heller ikke have helt unge mennesker ud

suse af sted på elektriske skateboards eller andet

der er styr på på sikkerheden så vi synes generelt at det med at ministeren får en bemyndigelse til

kan være udmærket men det er altså bare vigtigt at vi holder hånd i hanke med

lov at lave de her forsøg i og hvad der er af høring

og evaluering undervejs så vi vil være meget optaget af

løs på danske fortove på grund af det her

jo også med hensyn til de mindre motoriserede køretøjer der skal køre på cykelstierne

dansk erhverv rådet for sikker trafik og andre har gjort opmærksom på at vi

der gør at nogle afholder sig fra at cykle og det vi har brug for

det er godt for at undgå trængsel på vejene

det rigtig godt for helbredet politiken skrev her den anden dag at

så meget ud af en cykeltur som af en tur i fitnesscenteret og forskningen har tidligere vist at bare en time

man er meget bedre sikret mod diabetes hjerte kar sygdomme og andre ting så

elektriske skateboards og alt muligt andet så duer det ikke

skal vi have en evaluering af det her og vi foreslår fra

side at man efter for eksempel en tre årig periode

sådan at der står noget konkret her ministeren skal bare have lejlighed til at lave en bemyndigelse

ikke om transportministeren er lidt af en superskater der bare vil gøre alt frit han er jo liberal

et kedeligt kaos derfor derfor synes vi fra

side lad os lige få hånd i hanke med det her lad os få noget evaluering ind

færdselssikkerheden men

er udtryk for rettidig omhu og en fornuftig stillingtagen til at der sker noget spændende på det

side gerne vil have lidt hånd i hanke med det her som som ordføreren sagde det

skal være muligt at stoppe op igen og der er det jeg bliver lidt skeptisk

der er vi lidt mere pragmatiske fra socialdemokratisk side vi kan både lide at cykle vi kan lide at gå og vi kan lide

også være plads til det her når der sker noget nyt på det her område skal vi også kigge på at få ændret loven jeg tror at ordføreren har ret i at hvis

åbner op for at man kan køre med nogle af de her køretøjer på for eksempel cykelstien det står der ikke noget om konkret men det er

hvis det er sådan at man oplever masser af utryghed

på de her cykelstier og så må de andre altså holde igen vi ved ikke hvordan udviklingen kommer til

også være at der er mange der tænker det er sjovt og fedt og spændende med de her elektriske køretøjer men helt ærligt vi

er bedre for miljøet og det er bedre for vores sundhed så lad os følge det tæt og jeg kan godt forestille mig

trækker håndbremsen på et tidspunkt hvis det løber løbsk for os eller det kommer til at have negative konsekvenser så

når

altovervejende negative over for det her i øvrigt betegner man mange af de her køretøjer som decideret legetøj har legetøj

lukke det ned hvis det bliver for voldsomt vi må bare erkende at

folk der oplever nogle af de her ting som et transportmiddel da jeg var i usa i sommer

deres skole på et elektrisk skateboard

kører på et elektrisk skateboard og derfor skal vi passe på

sundhedsaspekter som prehn fremhævede

have været behandlet i et helt andet udvalg

at man tager initiativ til at skabe nogle lovmæssige rammer om det her men jeg er bekymret for hvordan man

de her overfyldte fortove og fodgængerfelter hvor der ud over

efterhånden skal overveje om det er så sikkert at være fodgænger

dræbte og tilskadekomne

jeg håber også at vi under udvalgsbehandlingen måske kan få

ministeren og nogle af embedsmændene over for

en lang lang opremsning af funktionsbeskrivelser og af

og hvordan kontrollerer vi at at de så også kører der hvor vi mener de skal være jeg kan godt se ude på landet hvor jeg bor

når jeg ser cykelstierne i københavn har jeg svært ved at se at der skulle være plads til segways og motoriserede

men lad os få det belyst nærmere

bliver kategoriseret anderledes hvis de kører over fem og fyrre

her vi har haft en diskussion uden lige de sidste år bare for at unge mennesker på femten år kunne få lov at køre en knallert der kan køre tredive

bremser og alting men vi vil godt lade unge mennesker eller børn ræse afsted på et motoriseret løbehjul jeg synes måske vi mangler nogle proportioner i det her

men jeg synes der er behov for

når herre kim christiansen siger at han er et både og menneske så ved jeg såmænd ikke rigtig

jo nogle høringssvar ikke mindst

rådet for sikker trafik som jo også har

meget meget negative og meget meget betænkelig over for

i forbindelse med det her

folkeparti tit får skyld for at være teknologiramte så synes jeg det er godt at udvikle

legetøj jeg har også været barn engang ikke der

synes det er fint at vi får rammet det ind og sat nogle afgrænsninger for

hvad vi egentlig vil tillade af alle de her rædselsmaskiner der kommer

positiv i forhold til at få det rammet ind men jeg er meget

i at høre hvad konsekvenserne skal være hvis man bryder reglerne

kontrol i københavn i forhold til

ikke skære alle over en kam men for en stor del af cyklisterne

udbredelse af anarkisme

at den kultur

helt åbent spørgsmål og

en del af de her køretøjer bliver udråbt til at være

brokker sig en hel del over

det at hvis man rammer det her ind og laver noget lovgivning omkring det

politik rundt og forfølge de her unge mennesker på skateboards og sådan

oplever vi jo en udvikling inden for de senere år er

en lang række nye køretøjer som vi aldrig havde drømt om kom på banen uniwheels airwheels tohjulede selvbalancerende køretøjer segboards motoriserede skateboards

elektrificerede cykler der kører op til fem og fyrre

er dukket op og der kan vi som lovgivere jo bare vende det blinde øje til og sige nå det er en udvikling men den forholder vi os ikke til

med det her lovforslag forholder vi os til det

hvor man giver nogle muligheder og hegner det her ind så vi ikke har det rene anarki

der bliver fastsat nogle fornuftige regler der selvfølgelig skal tilgodese trafiksikkerheden for vi er nødt til at tage højde for for den teknologiske udvikling den er kommet for at blive og jeg tør godt garantere at den fortsætter så jeg synes det er rigtig godt at vi tager fat i det her men det er også klart at det jo

vi ikke har særlig stor erfaring med i sagens natur

derfor skal vi selvfølgelig gå forsigtigt til værks og det er også det jeg noterer mig ministeren har til hensigt jo forsøgsordninger vi sætter i gang der skal laves nogle nærmere regler der hegner det inden for eksempel med hensyn til

kunne være fartbegrænsning for nogle af dem

hensyn til afmærkning af dem det kunne

derfor går vi forsigtigt til værks og det er også vigtigt

dansk cyklist forbund og rådet for sikker trafik udtrykkes der en vis bekymring for det her

at der nu kommer til at køre nogle køretøjer inde på fortovet mellem nogle fodgængere og hvad

ude på cykelstierne hvor cyklisterne nogle gange kommer tordnende med halvtreds kilometer

det tror jeg også ministeren har til hensigt at gøre man kunne også med fordel inddrage netop de tre

fodgænger forbund og dansk cyklist forbund som som jo selvfølgelig har nogle erfaringer derudefra

opfordre til det er hermed givet videre

man skal optræde hensynsfuldt over for hinanden

der torpederede mig ovre ved glyptoteket med ret høj fart

og det er der så kommet noget debat ud af og det hilser jeg velkommen

for netop at have taget fat i det der med at vi har alt for mange cyklister der kører rundt med hovedet under armen høj musik i ørerne nogle gange på fortovet nogle gange over for rødt lys og så videre det er jo fuldkommen uacceptabelt og dødsensfarligt så det er jo et eksempel på at vi er nødt til at tage fat i det her

hensynsfuldt og det er jo ikke kun os lovgivere langtfra

er også forældrene der selvfølgelig skal opdrage deres børn fra helt små til at

jeg håber da at netop hensynsfuld optræden i trafikken vil være et af de temaer som

vi kan drøfte i den tænketank men det gælder for alle transportmidler fra segboards til biler og lastbiler og cykler cykler kør ordentligt i trafikken en anden

betragtning jeg lige vil komme med til slut

den generelle udfordring at antallet af cyklister

minimerer trængslen og alt muligt andet men til gengæld kommer der jo trængsel på cykelstierne og det der sker mange gange er jo at

ofte er dem der har ansvaret for cykelstierne ikke investerer

infrastrukturen i takt med

sådan at man har en infrastruktur der er tilstrækkelig vi ved jo alle sammen at når der er kø på motorvejene og det er der rigtig mange steder så så får vi selvfølgelig meldinger om

at få investeret i noget asfalt og det er jeg fuldstændig enig

men det gælder altså også cykelstierne når der kommer rigtig mange cyklister og det er glædeligt og der skulle gerne komme endnu flere så skal man altså huske i københavns kommune og andre steder at investere noget i cykelstier med disse ord vil jeg sige at venstre støtter lovforslaget og jeg skulle hilse og sige fra liberal alliance at de også støtter

i københavn har sagt at det er bilen bagest og at man har forsøgt

ligger huse på alle sider af vejene nå

at de slet ikke skal være i trafikken at de skal være et helt andet sted på nogle lukkede pladser hvad ved jeg det er selvfølgelig også ud

af høringssvarene ikke mindst

er tale om farlige køretøjer og for manges vedkommende er der tale om legetøj

jeg høre herre kristian pihl lorentzen bliver man ikke betænkelig

nogle køretøjer ført af børn løs i i den almindelige trafik

at folk med forstand på trafiksikkerhed laver nogle nærmere fastsatte regler så det er hegnet ind

i den kommende jul og så er det godt at

vi skal være betænkelige men men vi skal ikke standse udviklingen vi skal

hegne det ind forholde os til det og så sørge for at det foregår sikkert og så stærkt ind for motorsport nogle er meget imod motorsport det er at brænde benzinen af

det er da langt bedre at unge mennesker med benzin i blodet kommer ind og dyrker deres lidenskab under ordnede forhold end at de kører rundt som boulevardræsere

skulle tilsige at de bliver mindre farlige man kan også vælge at sige at jamen i

har vi faktisk en hel stribe af transportmidler vi har biler vi har cykler vi har knallerter vi har motorcykler

jo ikke bare at gøre sig til en slave af udviklingen

kategorisere det som det det i mange tilfælde er

som hører til på lukkede pladser eller

længere end hestekærren og oksekærren vi er nødt til at forholde os til udviklingen

vi får det her hegnet ind med nogle sikre regler

har fået mig på andre tanker eller i hvert fald gjort mig betænkelig

som jeg jo betragter som en vagthund for færdselssikkerheden

blive lidt betænkelig altså helt overordnet finder rådet

vanskeligt at forholde sig til forslagets konsekvenser fordi

de små motoriserede køretøjer skal udformes

jo meget enig i alt for meget her er overladt til at blive udarbejdet

en bemyndigelsesbestemmelse fra transportministeren og det

ikke er hensigtsmæssigt når der er tale om så omfattende regelændringer som der er her eller nye regler

som der ikke er ret meget erfaring med

de nye køretøjers introduktion i den almindelige færdsel vil betyde en markant ændring af trafikbilledet og så synes jeg altså

på mærkerne derfor synes jeg også at rådets forslag om at inddrage en bred kreds af fagfolk og myndigheder i forbindelse med udarbejdelsen af regler for køretøjerne i forsøgsordningen er et godt forslag men det er måske

lige sent nok at eksperterne kommer på banen efter vores mening skulle man være begyndt med at stille et helt åbent spørgsmål

overhovedet en god idé

de enkelte køretøjer inden man giver sig i kast med

men ellers synes jeg også at bekymringen er til at tage at føle på

fra fra rådets side altså man er

over de meget højere hastigheder som nogle af de her køretøjer kan bevæge sig med i trafikken og som de kalder for nye farlige transportformer og decideret legetøj

i høj grad også de meget store forskelle i hastighed på det samme areal som bekymrer rådet for sikker trafik

burde alle alarmklokker jo ringe

ligefrem flere tilskadekomne altså også alvorligt tilskadekomne mere utryghed og flere konflikter i trafikken jeg synes måske ikke ligefrem at

er brug for og det er faktisk på et tidspunkt hvor vi i færdselssikkerhedskommissionen har udpeget netop de bløde trafikanter som særligt fokusområde da det jo har vist sig at fodgængere og cyklister nu er

har indhentet fra odense universitetshospital

de nye apparater har ikke en sådan forudsigelighed eller tilpasning der er nødvendig for at skabe et sikkert miljø

gruppen fra odense universitetshospital påpeger også en meget grundig godkendelsesprocedure og risikoanalyse som forudsætning for

anser det i øvrigt for at være ganske uhensigtsmæssigt rådet for sikker trafik bakkes i øvrigt op af dansk cyklist forbund og dansk fodgænger forbund

og især dansk cyklist forbund påpeger at der i forvejen ikke er for meget plads på cykelstierne og det er naturligvis først og

at rådet påpeger at politiets vejdirektoratets og skadestuernes databaser skal være forberedt til korrekt registrering

skal kunne evaluere et eventuelt forsøg

på plads er de opgraderet til at

ulykker med de her køretøjer i

en del mørketal i forbindelse med ulykkesregistrering og da man påtænker at få disse mange forskellige køretøjer ind under de eksisterende kategorier af køretøjer

jo blive svært at få en korrekt registrering hvor man kan se hvordan eller hvor meget netop disse

databaser opbygget til at registrere det det kan forekomme mærkeligt at der ikke foreligger samfundsøkonomiske beregninger af lovforslaget da det må forventes at forslaget fører til flere ulykker ikke mindst blandt de bløde trafikanter

en beregning og det synes jeg vi skal kræve her

udvalgsbehandlingen jeg medgiver at høringsnotatet og bemærkningerne åbner op for at nogle af køretøjerne slet ikke skal godkendes til færdsel i trafikken på færdselslovens område men formålet med lovforslaget er nu engang netop at få godkendt køretøjer til færdsel i almindelig trafik så der har jeg ikke så meget tillid til at det vil blive gældende

kan blive enige om en ting jeg dog har bidt mærke i og som vi som ordførere ikke kan blive enige om

mener jeg egentlig grundlæggende er fuldstændig at undervurdere hvad det er for en teknologi teknologi der er

men på trods af min

udtalte veneration for de her

stilling til lovforslaget for der er som flere ordførere har anført en lang række sikkerhedsmæssige indvendinger fra rådet for sikker trafik tænk cyklistforbundet dansk fodgænger forbund og så videre der er ingen tvivl om at der er masser af usikkerhed i forbindelse med

i trafikken og det skal naturligvis tages alvorligt og vi skal følge det tæt men det er jo også det vi får mulighed for

jeg har flere gange her fra talerstolen nævnt at vi skal lovgive for fremtiden og ikke for fortiden og

det er et rigtig godt eksempel på at

som herre rasmus prehn sagde udøver rettidig omhu og faktisk skaber en en ramme for at håndtere de her nye transportformer

er i mine øjne den den rigtige vej at gå så skal vi også

sørge for at få en evaluering og vi skal sørge for at der bliver fulgt op på at lave regler for sikkerhedsudstyr godkendelsesprocedurer og så videre og så videre og som herre henning hyllested nævnte få opdateret køretøjskategorierne så det bliver muligt

fyldestgørende ulykkesstatistik

jeg i hverdagen er herinde i københavn

elektriske køretøjer bliver et

forbindelsesled fra hjem til offentlig transport det er jo også en af de muligheder som de her små motoriserede køretøjer giver

effekten af det her og er enig med flere af ordførerne i at vi skal følge den sikkerhedsmæssige del af det meget meget tæt i udvalget så uden tvivl alternativet støtter

sammenligning med den risiko

andre trafikanter men søreme også for dem som selv fører de her køretøjer så kan man jo godt synes jeg helt reelt stille spørgsmålet jamen hører sådan

køretøjer så ikke hjemme i nogle lukkede anlæg eller på nogle sportsanlæg akkurat ligesom vi kender det fra skateboard og skateboardbaner og jeg skal give dig skal

jo sagtens forestille sig at at mange af de her køretøjer hører hjemme sådan et sted

udgør den der kæmpe risiko som

og jeg er slet ikke enig med herre henning hyllested i at vi skal lukke de her her

fleksible transportformer inde på lukkede anlæg jeg synes det er en undervurdering af hvad den teknologi kan bruges til

have stor fokus på det det sikkerhedsmæssige aspekt men men det kan vi jo også godt bruge lovforslaget til

få reguleret fremadrettet og give mulighed for at lave

regler for sikkerhedsudstyr end bare at sige

kommer spørgsmålet er om vi vil regulere det klogt eller

for nogle af køretøjernes vedkommende er tale om regulært legetøj og jeg må sige at når de har de konsekvenser som de kan have for trafiksikkerheden

synes jeg da at det er ret betænkeligt at lukke sådan

en aldersgruppe som vi i særlig grad skal tage hensyn til og passe på

godkender alle typer og alle hastigheder men men det åbner for at vi kan regulere på det og så kan det også være rigtigt at visse af de her køretøjer ikke skal godkendes til brug i trafikken men men det må vi jo se på

giver ministeriet mulighed for det men man nævner ikke hvilke regler

man vil lave og det kritiseres blandt andet af rådet for sikker trafik og andre relevante organisationer som ønsker at blive inddraget i arbejdet det radikale venstre anbefaler regeringen meget stærkt at gøre det altså inddrage de relevante organisationer og lytte til dem

og vi mener at disse transportmidler skal reguleres på bedst mulig vis derfor kan vi støtte

lillebror og andre unge mennesker at

løbehjul skateboards og lignende transportformer nu får nogle bedre

mange der bruger den slags transportmidler det er derfor også vigtigt at vi tager stilling til det samtidig

der kommer hele tiden nye typer og dermed synes vi det er fornuftigt at vi gør det på den måde at ministeren

bekendtgørelser frem for at vi skal lave en lovgivning som vi nok vil komme til at skulle

til skateboards specifikt synes vi også det er

flere andre ordførere selvfølgelig at

så vi sikrer at der ikke opstår kaos på hverken fortove cykelstier eller vejbaner

lovforslaget og vi ser frem til

det viste sig dog hurtigt at de faktisk ikke lovligt kunne bruge segboardet på offentlig vej og heller ikke på fortovet selv om segboards ikke kan køre særlig stærkt segboardet er et eksempel på den teknologiske udvikling der har været inden for motor og batteriteknologi inden for de senere år det betyder at der er kommet mange nye typer små motoriserede køretøjer på det danske marked

motoriserede skateboards og mange flere udviklingen af markedet har ført til at flere mennesker anvender og udviser interesse for at køre på disse små motoriserede køretøjer der er tale om ganske forskellige køretøjer som ikke alle er omfattet af færdselslovens gældende regler og derfor ikke lovligt kan anvendes på færdselslovens område

der vil ved fastsættelsen af de nærmere krav i forsøgsordningerne naturligvis blive taget behørigt hensyn til færdselssikkerheden således at forsøgsordningerne bliver færdselssikkerhedsmæssigt forsvarlige og ikke går ud over øvrige trafikanters tryghed i trafikken

i tråd med at jeg foreslår en lovliggørelse af de små motoriserede køretøjer på forsøgsbasis

mere moderne mennesker kalder skateboards på færdselslovens område samtidig ophæves

der skal man altså være opmærksom på at færdselsloven i forvejen har en § tre og i henhold til den skal trafikanter

hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed

det betyder at hvis man på et skateboard på et fortov har kørt med rasende fart til fare for andre der går på fortovet

er det også ulovligt fordi man optræder uansvarligt der står ikke

så man er til gene for andre trafikanter og er til fare for andre trafikanter så er det faktisk ulovligt

med skateboards på samme måde som vi har gjort det med rulleskøjter og sige det må man gerne så længe man gør det ordentligt

er ikke sådan som herre henning hyllested kom til at sige i et spørgsmål at fordi jeg er liberal så vil jeg tillade alt muligt ude i trafikken når jeg er liberal handler det om at jeg mener at

lov til at gøre hvad de vil på deres private enemærker så længe de ikke skader andre men lige så snart man bevæger sig ud i trafikken så går jeg ind for at der skal være fælles regler jeg går ind for hastighedsgrænser jeg går ind for at der bliver uddelt bøder hvis man kører for stærkt jeg går ind for at man bliver straffet hvis

man kører uansvarligt og imod lovens regler fordi man er ude på fælles område det er ikke rigtigt som herre henning hyllested siger at fordi jeg

ind for anarki ude på vejene det gør jeg absolut ikke og det gør jeg heller ikke i den her sag

som kan være nyttige

herre nikolaj amstrup sagde det meget rigtigt da han sagde at nogle af disse transportformer

hen til nærmeste offentlige transportmiddel og modsat cyklen

kan man tage den under armen og gå op i sin bus uden at det udgør noget problem for de andre der

der kan være alle mulige positive aspekter for det her og derfor kan vi ikke som herre henning hyllested siger sige at nu har vi opfundet alle de transportformer som kan være nyttige for os

en stopklods ned for alt muligt der kommer i fremtiden

måske har vi men det kan jo også godt være at nogle af de ting der bliver opfundet faktisk er rigtig nyttige og derfor må vi forholde os til det

enig med ordførerne når de siger at der skal være hånd i hanke med det her og derfor er det jo også forsøgsordninger vi taler om og de forsøgsordninger skal evalueres det kan bare være lidt svært at sige hvornår vi har gjort erfaringer nok

hvis der kun er fem af dem ude i landet har vi så erfaringer nok efter to år eller tre år sådan at vi kan sige at det er efter to eller tre år vi evaluerer det

hvad skal der til for at alle partier der støtter det her i princippet også føler sig trygge ved at det i praksis bliver håndteret ordentligt af den til enhver tid siddende transportminister men helt generelt vil jeg sige at selv om en transportminister udstyres med en ret til at bestemme over ting

af et flertal i folketinget så mon ikke der kommer til at

det her lovforslag sikre at vi har den dialog der gør at de partier som i princippet synes godt om det her også i praksis synes at det bliver formuleret ordentligt i den lov som så forhåbentlig bliver vedtaget til sidst

tage hensyn i trafikken det er jo en regulær

det gør jeg også fordi der jo er tale om transportformer som er decideret farlige

at vi kan sige at nu har vi opfundet alle de transportmidler der kan opfindes men jeg mener nu nok at vi kan stille de krav til de såkaldte transportmidler som også har karakter af legetøj for nogles vedkommende at de rent faktisk

både for andre trafikanter men også for vedkommende selv som fører sådan et køretøj det er

der er jeg bestemt i tvivl om de køretøjer

henning hyllested kan jo ikke nævne et eneste transportmiddel som ikke er farligt en cykel er også farlig en bil er farlig en knallert

godt argument at fordi nogle af disse transportformer

skal vi bare sætte en stopklods ned og sige at nu

må vi ikke have flere transportformer i danmark med hensyn til færdselslovens § tre som pålægger trafikanten at være agtpågivende og ikke udsætte andre for unødig fare så er det jo en god bestemmelse i de her sager hvor vi bare må sige at

på fortovet men vi ønsker at folk når de løber sprint på fortovet

på samme måde jo også med et skateboard vi ønsker faktisk ikke at det skal være forbudt med skateboard på fortove men vi ønsker at man skal

med agtpågivenhed og under hensyn til andre trafikanter ligesom når man er på rulleskøjter eller ligesom når man er

og løber rigtig stærkt jeg jeg synes det er godt dækket ind med det

ulykker blandt de svage trafikanter og det så i øvrigt er fokusområdet for færdselssikkerhedskommissionen som jeg selv sidder i så er

man er positiv over for

rådet for sikker trafiks forslag om at nedsætte den her ekspertgruppe jeg var inde på det i min ordførertale jeg mener det kommer lidt for sent kan man sige men bedre sent end aldrig er det en intention man så har at man vil nedsætte den her ekspertgruppe og hvornår kommer

eventuelt således at vi om jeg så må sige kan få sådan en

dårligt for miljøet og det underminerer

skal vi selvfølgelig have sat en stopper for det og sikret at politiet har de rigtige værktøjer i forhold til at gribe ind over for den her form for kriminalitet

luftforurening er vigtig for socialdemokratiet i sidste ende

handler det om menneskeliv luftforurening er danmarks absolut største miljøproblem hvis vi kigger på folkesundheden luftforurening koster særlig i de store byer alt for mange for tidlige dødsfald hvert evig eneste år og derfor skal vi have sat en stopper for det sammenligner vi med vores svenske og

i højere grad udsat for skadelige partikler faktisk

danmark overskredet de europæiske

for kvælstofdioxid hvert år siden to tusind og ti så med de nævnte luftforureningsproblemer in mente er det selvfølgelig helt uacceptabelt at vi samtidig ser store problemer med fusk i køretøjers forureningsbegrænsende udstyr ni ud af

som blev testet ved den dansk tyske grænse i

padborg i juni blev afsløret

i svindel med de her såkaldte adblue anlæg der filtrerer den forurenende nox gas fra lastbilens udstødning lastbiler kan ved snyderiet spare omtrent titusind tyvetusind kroner om året og som tingene er i dag

er en overtrædelse forbundet med en bøde på

uacceptabelt givtig forretning og det skal vi selvfølgelig have sat ind over for

støtter socialdemokratiet lovforslaget i høringssvarene bliver det problematiseret hvorvidt sanktionerne kan tages i brug over for udenlandske chauffører og det skal vi selvfølgelig sikre os

i meget vid udstrækning er østeuropæiske chauffører og vognmænd som begår de her

ligeledes i forbindelse med udvalgsbehandlingen at sikre at at chauffører alene kan straffes for overtrædelsen hvis de er vidende om at lastbilens

forureningsbegrænsende udstyr er manipuleret det skal vi selvfølgelig sikre os med med de bemærkninger

at socialdemokratiet støtter lovforslaget vi skal have sat en stopper for fusk på de danske veje og vi skal gøre det af hensyn til den danske konkurrenceevne og vi skal gøre det af hensyn til ønsket om at skabe en bedre luftkvalitet i danmark

og når danmark ligger særlig højt på den del er det måske fordi vi har en særlig høj koncentration af udenlandske østeuropæiske biler i danmark

grupper ud men jeg jeg tror nok politiets kontroller viser at der er en stor overrepræsentation

håber da også at vi herinde måske kan være med til

af vogntog i dag er det jo sådan at vi godt kan holde selve trækkeren tilbage men

bare en anden og og henter traileren der håber jeg

kan få udvidet den del af sanktionerne

det er at snyde på vægtskålen

gider betale sin moms eller noget andet at man så får en konkurrencefordel på den konto derfor er

lastbiler i danmark vil jeg hermed opfordre ministeren til at sikre en hurtig og markant skærpelse af sanktioner på dette område den nuværende bøde på tusind kroner

og står slet ikke mål med de skadevirkninger på miljøet og de økonomiske gevinster der høstes hos dem der skaffer sig konkurrencefordele i forhold til lovlydige vognmænd citat slut sådan skrev jeg i en mail til ministeren den syvogtyvende april i år og jeg vil gerne udtrykke stor anerkendelse og ros

står her med et lovforslag der håndterer det problem som er er venstre har selvfølgelig ikke patent på den her sag jeg ved at andre partier også er optaget af at det her

bliver løst det er ikke acceptabelt at miljøet

udstødningen fra lastbiler og andre køretøjer

for at spare penge det er helt uacceptabelt fra et miljømæssigt synspunkt men det er også uacceptabelt ud fra et erhvervsmæssigt synspunkt det er

de midler der skal til for at dæmpe forureningen fra udstødningen

jeg foreslog ministeren en tidobling af bødeniveauet fordi det skal være sådan at det ikke kan betale sig at snyde hammeren skal falde hårdt og det er forhammeren der skal falde når man bevidst snyder med det her ligesom når man for

bevidst snyder med at sætte en magnet på gearkassen for at sætte køre hvile tids reglerne ud af spillet hammeren skal falde knusende hårdt og det er lige præcis det vi sikrer med det her lovforslag hvor bødeniveauet bliver hævet

og det hilser jeg meget velkommen der bliver også mulighed for at politiet kan tilbageholde køretøjer både danske og udenlandske

som har fået foretaget nogle ulovlige

forureningsbegrænsende udstyr

er jo på baggrund af at man har opdaget at mange snyder men det er mit indtryk at der kører rigtig mange lastbiler rundt derude som jo ikke bliver kontrolleret

nord for kiel at stå på motorvejen sammen med

fordi det virker det er jo i dag politiet der har den opgave jeg har stor respekt for dansk politi jeg har også stor respekt for dem der er i tungtvognskontrolenheden problemet er jo bare og det ved vi alle sammen at dansk politi er fuldstændig belastet af opgaver der er skyderier i gaden bandekriminalitet og en masse andre meget højt prioriterede opgaver og så er det jo en billig omgang når nogle siger jamen det her skal politiet bare kontrollere noget bedre det holder jo ikke

jeg stærk tilhænger af at vi igangsætter arbejdet med

at vi får standset de her køretøjer det

en af delene det er jo cabotageregler og det er køretøjets tilstand virker bremserne

andre partier tager en snak om om vi ikke skal se at få lavet sådan en dansk udgave af

fair konkurrence på de danske landeveje

aflastet dansk politi det tror jeg faktisk

som det fremgår af bemærkningerne er det åbenbart et stigende problem vi her er blevet sat over for

så er det på tide at skride ind så skal der ske noget der er to sider af det her der er penge at spare og det vil sige

som har tingene i orden en unfair konkurrence og det medvirker til at forstærke påvirkningen af vores klima og forstærker

dermed den truende klimakatastrofe som efter alt at dømme er tættere på end vi egentlig vil være ved og det påvirker vores nærmiljø der vil jeg henvise til lovforslagets bemærkninger på side syv om opgørelsen af de miljømæssige konsekvenser

der skal begrænse udledningen af partikler og

i hele europa manipulerer med det der

csr system så betyder det syv tusind fem hundrede for tidlige dødsfald i europa for danmarks vedkommende

om halvfjerds for tidlige dødsfald som

så det koster simpelt hen unødige dødsfald at at det her sker når vognmandsfirmaer

det her problem lægger sig til de øvrige problemer med unfair konkurrence som eksisterer i den europæiske landevejstransport overtrædelse af køre hvile tid ulovlig cabotage og

vi kender efterhånden problemerne det er bevidst snyd og det er som

skærpende omstændighed og det bidrager til at ødelægge det danske vognmandserhverv og gøre den danske chauffør til en

kan altid diskutere om en bøde på femtentusind

i enhedslisten at stigningstakten i gentagelsestilfælde er lige svag nok når man skal forbryde sig seks gange før der falder en bøde på halvtredstusind

synes vi måske nok det er lidt for langmodig at være

også sige at proportionalitetsprincippet dårligt kan overtrædes i den her sammenhæng enhedslisten går under alle omstændigheder ind for meget skrappe bødesanktioner når det gælder overtrædelse af love og regler herunder også eu forordninger og direktiver inden for landevejstransporten og det gør vi fordi erhvervet er præget af for

mange banditter det vil sige useriøse især udenlandske vognmandsfirmaer der udnytter enhver lejlighed til at presse løn og arbejdsforhold i en usund konkurrence om kunderne hvilket jo også er medvirkende til at det er svært at trække unge mennesker til erhvervet og den deraf følgende chaufførmangel som opstår

også varme tilhængere af at der gives politiet mulighed for at tilbageholde køretøjet og ikke kun til en eventuel bøde er betalt eller der stilles sikkerhed for en bøde men også indtil motoren og det der adblue system faktisk er bragt i orden det synes vi er

vældig fint om end vi jo stadig væk synes at

der i de tilfælde hvor politiet tilbageholder et køretøj også skulle være mulighed for at tilbageholde hele vogntoget

vi jo løbende har gjort os til talsmænd for så også transportkøberne bliver gjort opmærksom på at de skal sørge for at bruge et ordentligt og lovlydigt vognmandsfirma hvad enten det som her drejer sig om manipulation manipulation af motoren

forurening er voldsom også i

og den kan være svær at styre og den har voldsomme sundhedsmæssige konsekvenser derfor bliver vi naturligvis nødt til at kunne stole på at de forureningsbegrænsende tiltag

som overhovedet kan tages i transportsektoren ikke bliver manipuleret med jeg har flere gange her fra talerstolen nævnt at vi i alternativet

ikke umiddelbart går ind for

øge sanktioner men her vil jeg

de blot bliver opfattet som en hverdagsomkostning for de vognmænd der manipulerer med

simpelt hen ikke nok

vigtigt at vi kan stole på at de forureningsbegrænsende tiltag også bliver overholdt så alternativets støtter absolut

hvilket er langt under det bødeniveau vi er vant til på miljøområdet lovforslaget her hæver det til fem tusind kroner for føreren og femtentusind kroner for ejeren

muligt for en chauffør at være uvidende om at hans vognmand har

at man trods alt en gang imellem må kræve en lille smule civilcourage fra de chauffører som udmærket er klar over at det køretøj de kører rundt i

og derfor støtter vi at man hæver

ofte når det handler om køre hvile tids registrering og hastighedsbegrænsninger

chauffører der bliver presset til at de i et eller andet omfang selv deltager i at manipulere med udstyret så de kan tjene flere penge så de kan køre i længere tid

en større indtjening

de samme incitamenter for chaufførerne og derfor mener jeg

vognmændene som bliver

forureningsbegrænsende udstyr til livs politikontroller i både danmark og udlandet tyder nemlig på

finde os i efter lovforslagets retningslinjer forhøjes bøden for de tunge køretøjer som bus og lastbil fra tusind kroner til femtentusind kroner for ejeren i førstegangstilfælde herefter lægges der titusind kroner ekstra på for hver ekstra overtrædelse man laver det er på linje med bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om miljøzoner for de lette køretøjer som bil og varevogn indebærer lovforslagets retningslinjer en bøde til ejeren på fem tusind kroner i førstegangstilfælde herefter lægges der to

kroner på ved hver ekstra overtrædelse lovforslaget indeholder endvidere regler om at en fører og ikke kun ejeren også kan straffes med bøde hvis føreren benytter et motordrevet køretøj selv om føreren vidste eller burde vide at der var manipuleret med det forureningsbegrænsende udstyr bøden bliver i disse tilfælde fem tusind kroner i førstegangstilfælde til føreren af tunge køretøjer og to

kroner til føreren af lette køretøjer det skal selvfølgelig ikke være sådan at en fører skal straffes hvis man ikke har nogen mulighed for at opdage eller undersøge om der er manipuleret med køretøjets forureningsbegrænsende udstyr det samme gør sig gældende med en ejer der for

har købt en brugt bil hvor det kan være umuligt at konstatere om der er manipuleret medmindre man er mekaniker eller har samme udstyr og viden som en synshal lovforslagets regler fører da heller ikke til at en fører eller ejer kan straffes i de omhandlede tilfælde men lovforslaget betyder at en fører kan straffes hvis føreren konkret vidste eller burde vide at der var manipuleret det synes jeg er helt rimeligt effektive håndhævelsesmidler for politiet er vigtigt når vi taler om at begrænse omfanget af manipulation med forureningsbegrænsende udstyr lovforslaget indeholder derfor regler der sikrer at politiet i alle tilfælde har mulighed for at tilbageholde køretøjer

jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse